om ikke at deltage på ministerniveau

i ukraine beretningen vil fremgå af

karen j klint camilla hersom annette vilhelmsen stine brix anders samuelsen benedikte kiær og der kan stemmes

forslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og syv stemmer dermed er forespørgslen

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og så er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

vi slutter afstemningen for stemte fem og halvfjerds

så går vi til afstemning

jeg slutter afstemningen forslaget er

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og elleve

slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ni stemmer

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og elleve stemmer

det stillede ændringsforslag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

det stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet

da det ikke er tilfældet

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

hundrede og ti stemmer og vil nu blive sendt til

ændringsforslag

for stemte atten imod stemte to og halvfems

ikke tilfældet vi går til afstemning

for stemte ni og tredive imod stemte en og halvfjerds hverken for

tage ordet i den her sag fordi jeg synes det er vigtigt at bemærke at liberal alliance med det her beslutningsforslag har et ønske om at at udvande de elevplaner som vi jo i bred enighed har fået indført nogle elevplaner som faktisk har gavnet hele skole hjem samarbejdet det vigtige samarbejde der er etableret mellem både lærer

og forældre og jeg

utrolig glad for at vi er et bredt flertal

glad for den opbakning der konstant er til

nyt bureaukratisk lag men netop fordi

det forpligter elever lærere og forældre til at samarbejde om at få sikret en

synes også det er vigtigt at slå fast at det ikke er sådan i dag at der er tale om central styring af

elevplanerne skal se ud der er ikke nogen fast skabelon så derfor er der stor grad af frihed og der er også stor åbenhed i forhold til at få dem

bearbejdet på en måde så det giver mening på den enkelte skole i den enkelte kommune så jeg er glad for at der er opbakning til at elevplaner er et fast og vigtigt

igen jeg troede fru merete riisager ville have ordet

den løbende evaluering udvande er det ikke en mistillidserklæring til lærerne der netop er blevet uddannet til den her opgave

for frihed som fru merete riisager taler om og som er en del af beslutningsforslaget er jo en total ligegyldighed i forhold til elevplanerne

lyst til at lave elevplanerne i hvilket som helst fag det vil underminere de forskellige fag i folkeskolen det vil få betydning for fagligheden

at der blandt visse folketingsmedlemmer er en bekymring for for evaluering og jeg har sågar hørt visse røster sige at en gris bliver tungere af at man vejer den det kan vi godt være enige i men når man

hvor der er behov for forbedringer og det er derfor elevplaner er et vigtigt evalueringsværktøj

stor frihedsgrad er vi meget imødekommende over for der skal være

hvordan man kan lempe på på reglerne for elevplanerne jo også imødekommet men elevplanerne

kommet for at blive de styrker fagligheden de styrker samarbejdet

mange kommuner og skoler har henvendt sig om

når lærerne skal sidde og lave bureaukratisk

ønsker at se hvad der kommer ud i den anden ende

kommer videre til en ungdomsuddannelse i stedet for at sidde og diktere

et centralistisk styret værktøj

hvordan den enkelte skole hvordan den enkelte kommune vælger at arbejde med elevplanerne og vores bekymring i forhold til det her forslag

at man ved sådan en grad af ligegyldighed over for elevplaner vil risikere at man altså skaber et regime hvor der vil være fag

nogen som helst evaluering af det mener jeg ikke er gavnligt gavnligt for

fagligheden i folkeskolen og i forhold til hvordan man tilrettelægger arbejdet med

er der enorme frihedsgrader og enormt stor lokal forskel på hvordan man arbejder med elevplanerne

måske har været lidt for firkantede og vi godt kunne vi kigge på om vi kunne gøre det en lille smule smartere

at elevplanerne ikke behøver

at elevplanerne på ingen måde er tænkt som et centralistisk rigidt styresystem og at der er åbenhed for hvordan vi kan arbejde klogt og smart også fremadrettet med elevplanerne men det ændrer altså ikke ved at vi skal være meget varsomme

så derfor er det altså ikke bare en carte blanche til at sige at nu kan vi lige skrotte diverse fag på diverse klassetrin så langt er jeg heller ikke gået

sådan set

hvordan offentligt ansatte skal udføre deres arbejde

langt mindre tid sammen med eleverne end det der er gennemsnittet i oecd

i folkeskolen på at lærerne sidder og laver skrivebordsarbejde

og en mistillid til de lærere som vi gerne vil give en god uddannelse og som skal tage sig af vores

af kommunerne bruger frikommuneforsøget til at blive undtaget fra elevplaner i alle fag jamen så er

det opleves som et problem derude og derfor finder jeg det meget skuffende

det er der slet ikke tale om det er muligt at give frihed uden at der er tale om

hvordan man følger op på elevernes udvikling man kan lægge det på ministeriets hjemmeside man kan sørge for at skolerne får

og samtidig have metodefrihed derfor finder jeg det så skuffende at venstre trækker i land på det her område og altså ikke ønsker at

tillid til de offentligt ansatte ikke ønsker at give

metodefrihed ikke har tillid til at kommuner skoler skoleledere skolelærere

mig til at tage dem med og det var så tilfældigvis under førstebehandlingen hvor vi sad

lejlighed til at tale med børnene om hvad de syntes om elevplaner

var de alle for elevplaner

liberal alliance hvis man skal følge liberal alliances tankegang ønsker

sige at elevplaner jo ikke erstatter karakterer og det skal de heller ikke det man

det synes jeg er ganske udmærket elevplanerne er den løbende opfølgning af elevens udvikling

man gøre på mange forskellige måder det vi har gjort fra christiansborgs side er at sige at der skal ligge en elevplan i alle fag

det skal foregå på en ret bestemt måde som i praksis og det er jo det vi må se på opleves som bureaukratisk af rigtig mange skoler og lærere og også af forældre jeg får input fra forældre som siger

lærerne skal sidde og lave elevplaner nogle skoler

det nogle er ikke jeg har tillid til at man kan vælge den bedste evalueringsform ude på skolerne det behøver vi altså ikke detailregulere fra christiansborg

i kommunalbestyrelsen og har været formand for børne og undervisningsudvalget

i tolv år og i øvrigt har to børn i folkeskolen men når det fungerer ganske godt

man også i andre af landets kommuner vi stiller også detailkrav om

man skal gå til eksamen på hvilke klassetrin og så videre så hvis man skal følge liberal alliances tankegang skal vi heller ikke stille krav herindefra om at

det må de jo selv kunne finde ud af i

hvad der er vores politik nu står jeg jo her og siger hvad der er liberal alliances politik på lige præcis det her område og

bedst varetages ude på skolerne at man godt selv kan vælge et passende

det ansvar ud til skolerne det betyder ikke at man vil afregulere alting blandt andet mener vi jo i liberal alliance at man skal løfte

faglige mål der ligger for niende klasse og det skal vi

kigge på herinde selvfølgelig skal man høre alle de forskellige parter men det skal vi selvfølgelig kigge på herindefra

til folketingsbeslutning om afskaffelse af obligatoriske elevplaner og argumentationen går på at det er for rigidt og at det er centralistisk og så videre derfor skal mit spørgsmål til ordføreren være ganske enkelt hvordan er det lige den her centrale model

en elevplan ser ud hvordan kan ordføreren beskrive den

centralt styret model for at sådan ser elevplanen ud men nu vil jeg selvfølgelig

skal være i alle fag og specielt det med at det skal være i alle fag

set meget enkelt det jeg siger er

så kan det altså ikke nytte noget at vi sidder herinde på christiansborg og definerer præcis

underviser fem forskellige klasser og dermed har

derfor bliver masser af elevplaner

skal bearbejde men er det ikke rimeligt at

sætter sig mål for næste periode i forhold til hvad den enkelte elev skal opnå det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er helt konkret ordføreren taler om at så skal der være nogle fag hvor der i hvert fald ikke skal evalueres

at offentligt ansatte også skal opfatte deres arbejde som meningsfyldt det har vi alle sammen brug for hvis vi skal lave et godt stykke arbejde

skal vi opfatte det vi laver som meningsfyldt

mange lærere der ikke opfatter det her som meningsfyldt

skulle bede deres lærere om at udfylde elevplaner i alle fag det synes jeg vi skal lytte til

grad grund til at lytte til når halvdelen af landets kommuner har besværet sig med at indsende ansøgninger for at blive fritaget for elevplaner i alle fag mener ordføreren så ikke

det er jo sådan at elevplanerne kun er en del af den evaluering der foregår af elever og skoler der er jo en mangfoldighed af måder som eleverne bliver evalueret på blandt andet gennem karakterer og eksamen elevplanerne er den løbende opfølgning af eleverne det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder jeg

gør dem tilgængelige for skolerne og lader dem selv vælge

idræt eller hvad det skal være synes jeg sådan set godt vi kan lægge ud til skolerne

glade for at have et redskab som er tydeligt og letforståeligt som er til at arbejde

kan så vælge det det er jo det der ligger i metodefriheden

kan forudse hvilke evalueringsmetoder man vil på forskellige skoler

her elevplaner netop fordi den her løbende og ikke mindst systematiske opfølgning opfølgning på elevernes udvikling er rigtig gavnlig både for læreren og for eleven men så sandelig også for

at liberal alliance måske kommer til at fremstå som meget liberale i sådan en sag

ønske om at nærme sig det frie

lærere og vi har ansat rigtig mange dygtige skoleledere til netop

forvaltningen af folkeskolen og hvis vi herinde på christiansborg

ned i detaljen at de skal gøre fratager vi dem fuldstændig den motivation der ligger i opgaven den motivation der ligger i at kunne forbedre tingene i dagligdagen det er derfor at jeg siger

andre end ordføreren som

gerne vil fjerne kravet om en historiekanon

ting i folkeskolen ønsker liberal alliance så

regulere ned i detaljen

de fremmeste virksomheder i danmark

citat efter citat ord efter ord

spørgsmål til partiet om det så er

og så bagefter beklage sig over at man er træt og får ondt i hovedet af at man får stillet spørgsmål omkring hvad der egentlig er ens eget partis politik

at man opfinder hvad der er liberal alliances politik

og det er jo beklageligt

er den eneste form for evaluering som finder sted i skolerne det er det ikke

jeg siger at der skal være fuld metodefrihed i forhold til den løbende opfølgning på elevernes udvikling for det er det elevplanerne skal så må skolerne selv vælge hvilken metode de vil anvende og hvordan de vil anvende den men de skal lave en løbende opfølgning af eleverne det kan finde sted på forskellig vis nogle kan vælge en mundtlig evaluering nogle kan vælge en skriftlig evaluering det afhænger af hvilken vision og ånd den enkelte skole har og jeg mener at vi ved at lægge ansvaret tilbage til skolerne

styrke skolelederne får en bedre folkeskole

læser skriver og regner

er finland i finland har man elevplaner på fuldstændig samme

undersøgelser end danmark gør

for folkeskoleområdet

samme

uanset hvor i landet det er eller hvor i verden man er det vil sige

har samme model at evaluere på i de fremmeste virksomheder i

udelukkende på grund af elevplanerne

ikke blev inviteret med ind i det nylige forlig

læreruddannelsen havde vi været med

det skal nemlig blive sværere at blive lærer det er det

blevet endnu sværere og vi skulle stille endnu højere faglige krav til lærerne det er nemlig det der rykker

ved at gennemgå niende klasses trinmål

fordi al evaluering af elevplanerne viser at eleverne er glade for dem det er lærerne faktisk også men det helt afgørende er at forældrene er fem og firs procent af forældrene peger på at det styrker skole hjem samarbejdet så brugerne er

for at vi kan hæve de faglige krav er en styrket evalueringskultur det er elevplanerne en del af

over hvad det er liberal alliance mener man

kommer der ud af skolerne

fagligt niveau formår vi at skabe for eleverne

har jeg fokuseret på hvad slutresultatet

siger nemlig noget om hvilket fagligt niveau eleverne har fået når jeg siger at vi skal have metodefrihed omkring elevplanerne så er

som man ikke oplever som værdiskabende det er derfor vi skal have en metodefrihed vi skal ikke afvikle

at højne de faglige mål og det kan man orientere sig om hvis man ser den tidligere regerings udspil faglighed og frihed for

sætte målene højere også på de enkelte trin

i centrum vi ved en hel del om at det har effekt og når nu evalueringen er positiv

har jo lavet forlig omkring læreruddannelsen og der har

jeg synes man må kvittere for at det gennem de seneste år er lykkedes at rykke folkeskolen i positiv retning hvilket blandt andet også viser sig ved at der er flere der tager en ungdomsuddannelse end da vk

svar på hvad man vil sætte i stedet og hvordan man vil sikre

afsatte tyve minutter til at fortælle mig hvordan det er gået

lærerne har rigtig meget de skal

lærerne fortæller at de bruger for meget tid på det her

fordi de oplever det som bureaukratisk så vælger jeg at lytte til

at det ansvar ud det tør vi

da

stemte tretten imod stemte syv og halvfems

ønsker nogen at udtale sig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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet

vedtaget

ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på at betænkningen over forslaget ikke har ligget på folketingets hjemmeside i to dage hvorfor sagen kun med tingets samtykke kan behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

forhandlingen sluttet og vi går til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

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på mandag den

juni to tusind og tolv først giver jeg ordet til

være nogen overraskelse for de fleste at vi i liberal alliance ønsker at sænke skatten at sætte skatten ned er forudsætningen for økonomisk vækst og større velstand at sætte skatten ned er fornuftigt fordi det gør det mere attraktivt for den enkelte at yde en større indsats at sætte skatten ned er også det mest retfærdige fordi det sikrer at borgerne faktisk beholder en større del af deres egne penge det synes vi i liberal alliance er det mest rigtige og det mest rimelige derfor ser vi også med stor forundring på den måde skiftende regeringer i de

fjernet mellemskatten men hvad nytter det når man bare har hævet skatter og afgifter andre steder med genopretningsaftalen gjorde man det dyrere at være dansker

seneste finanslov for to tusind og tolv gjorde man det så endnu dyrere at være dansker og som om det ikke var nok har regeringen venstre dansk folkeparti enhedslisten og konservative med energiaftalen gjort det endnu dyrere at være

finansloven koster en familie med to børn i ejerbolig hvor både mor og far er privatansatte funktionærer knap seks tusind otte hundrede

mens en lo familie slipper med tre tusind fire hundrede kroner om året energiaftalen koster en familie

selv om det igen og igen lyder at det ikke skal være dyrere at være dansker så sker det alligevel det var måske hvad man kunne forvente fra en rød regering

socialdemokratiske rødder i det socialdemokratiske principprogram fra nitten tretten står der at man vil arbejde for afskaffelsen af skatter og love som skaber varefordyrelse for befolkningen det må man sige er et princip man er gået væk fra nu hælder man afgifter ud over varer

i det her land man har fremlagt en skattereform men en ting er at man en gang imellem uddeler lidt lommepenge til befolkningen i form af overfladiske skattelettelser helt grundlæggende

det jo ingenting når man hæver skatter og afgifter andre steder og samlet set gør det dyrere at være dansker

forvente fra regeringen så undrer det os alligevel

vi mener dybest set at det er urimeligt over for de hårdtarbejdende danskere at man fortsætter

det dyrere at være dansker

vi også glade for at venstre slår sig op på at det ikke skal være dyrere at være dansker

det lyder godt vi havde dog gerne set at man stået fast på det slogan slogan

indgået en energiaftale som vil gøre det betydelig dyrere at være dansker i mange år

nok svare nej her sådan uden videre

bedre at være dansker

får noget for de penge man betaler

kan jeg også høre på begrundelsen for især at tale om skatter og afgifter

at skatten jo kun er den ene del af vores velfærdssamfund

for de penge vi betaler i skat

sundhedsvæsenet pasning af vores børn uddannelse ældrepleje og virksomhederne ja de får veluddannede medarbejdere der oven i købet har mulighed for at være fleksible blandt andet fordi de kan få passet deres børn debatten om hvorvidt det

men også om hvad man får igen i velfærdssamfundet

at selvfølgelig skal man ikke kræve flere penge ind

for at kunne finansiere det velfærdssamfund vi i danmark gerne vil have vi skal altid bruge skatteydernes penge med respekt og omtanke og der hvor vi mener at behovet er størst så får vi nemlig mest velfærd for pengene det er en ærlig sag at mene at man ikke vil opkræve så meget i skat og at man vil leve med minusvækst i den offentlige sektor

forstår liberal alliance

vi er klar over at vi bliver nødt til at opkræve skatter for at kunne have et fornuftigt velfærdssamfund som vi sagde åbent og ærligt før valget

første regeringen gjorde var

øge indtægterne med fem milliard kroner på finansloven

forbedringer for danskerne

til at sikre bedre mulighed for uddannelse til de arbejdsløse til at fjerne brugerbetalingen for behandling mod barnløshed og til mere personale til pasning af vores børn

at føle på det er forbedringer som jeg og regeringen er stolte af når man gør det hele op

vil forbedringer for mange danskere mere end modsvare hvad man kommer til at betale ekstra i skatter og afgifter

prioriteret at hæve skatterne for at kunne gennemføre forbedringer lad mig også minde om at regering som en del af den såkaldte genopretningspakke hævede skatterne med

for en lo familie vil det betyde en forhøjelse af skatter og afgifter på seks tusind tre hundrede kroner i

vi kan sikre indtægter som jeg siger her til at betale for bedre sundhed uddannelse

skatten på et vist niveau i vores samfund

at sikre indtægter til vores samfund

danmark står med

der bedre råd til at vi kan blive ved med at behandle patienterne på den bedst mulige måde med den bedst mulige medicin der bliver råd til at vores børn ikke skal rode med de samme skolebøger som vi havde der bliver råd til at investere i de mennesker som ikke fik så meget uddannelse med sig ind i arbejdslivet og der bliver råd til at investere i den forskning og udvikling som er så vigtig for danmarks konkurrenceevne

der skal øge beskæftigelsen og skabe flere arbejdspladser frem mod

og førtidspensionen en kontanthjælpsreform

alle vores andre reformudspil den hedder simpelt hen danmark i arbejde for det er det det handler om vi skal arbejde os til et rigere danmark

får vi råd til det samfund vi gerne vil have i danmark

danskernes arbejdsindsats og danskernes flid

vores udspil og der er ingen tvivl om at det vil gavne mennesker med helt almindelige indkomster for eksempel industriarbejdere sosu hjælpere frisører og andre med helt almindelige indkomster enlige forsørgere skal også som noget nyt have et ekstra beskæftigelsesfradrag oven i det her

sige at en enlig mor eller en enlig far vil få ikke bare fordoblet men tredoblet deres beskæftigelsesfradrag og det vil give en større gevinst ved at være i arbejde og det vil selvfølgelig betyde at færre sidder fast i en tilværelse uden arbejde

grænsen for topskat vi vil løfte tohundrede og halvtredstusind danskere ud af topskatten

omkring halvdelen er medlemmer af enten lo eller ftf vores forslag til skattereform indeholder ikke kun lettelser af skatten på arbejde den indeholder også forbedringer for en gruppe

vi har talt om i ganske mange år og nu har mulighed for at gøre noget for nemlig folkepensionisterne

fire tusind fem hundrede kroner

folkepensionister vil få forhøjet deres pensionstillæg med syv hundrede og halvtreds

frem mod årsskiftet

det vil også øge beskæftigelsen med seks tusind fem hundrede personer i to tusind og tretten jeg vil selvfølgelig gerne benytte lejligheden når jeg taler om den her del af vores skatteoplæg til at kvittere

står bag aftalen om netop det her med at fremrykke erhvervsinvesteringer

vil jeg nævne at vi også vil forbedre erhvervslivets vilkår ved at afskaffe iværksætterskatten som den tidligere regering indførte det er en skat som hæmmer virkelysten i danmark og det er jo i virkeligheden det modsatte vi

vko gav skattelettelser som der dybest set ikke var råd til

finansieringen skal alle samfundsgrupper bidrage til

regulere en række afgifter så de fremover følger den almindelige prisudvikling i vores samfund vi foreslår en mindskning i stigningen

det er de tre centrale finansieringselementer i vores udspil de to tidligere regeringspartier og dansk folkeparti

kunne genkende den slags finansieringselementer de begyndte jo selv at indeksere energiafgifterne de satte rentefradraget ned allerede fra i år

adskiller regeringens udspil sig markant fra

de største skattelettelser til de mest velstillede i vores samfund det var det

vko gjorde med deres forårspakke 20 vi ændrer ikke ved topskattesatsen vi sænker ikke skatten på den sidst tjente krone for de allermest velstillede skattelettelserne

er netop målrettet lønmodtagere med lave indkomster og mellemindkomster

at skattereformen har en social balance to tredjedele af skattelettelsen går derfor til højere beskæftigelsesfradrag og det vil give en lettelse i skatten for samtlige tre millioner danskere der er i arbejde

med helt almindelige indkomster altså fabriksarbejdere sosu hjælpere håndværkere og

særlig højt fradrag skattereformen vil øge beskæftigelsen

svarende til næsten femtentusind flere i job og reformen vil også styrke de offentlige finanser med tre milliard kroner det betyder at vi får flere mennesker i arbejde og vi får bedre muligheder for at udvikle vores samfund

vi får bedre råd til at investere i fremtiden

kan kun gentage det som jeg også har sagt tidligere at forhandlingerne om skattereformen er meget vigtige for danmark en aftale om en skattereform vil skabe tryghed for virksomhederne og husholdningerne

under stat og love vi flås af skattens skarpe klo sådan står der i internationale det er så også det eneste

at citere fra den sang

jo i dag det er jo virkeligheden vi har verdens højeste skattetryk i danmark

at det gør at gør at det bliver bedre at være dansker

er en del der gerne vil frabede sig at statsministeren definerer hvad der er godt for dem for

i det her land rigtig mange som gerne vil have lov til at beholde flere af de penge

de selv tjener og som også gerne

lov til at definere hvad det gode liv er for dem

konkret redskab til at skabe vækst og velstand i det her land men det er i høj grad også et middel til at nå en højere grad af personlig frihed og

vi altså har verdens højeste skattetryk

seneste prognose for velstandsudviklingen i europa

fattigste land det mener vi ikke er rimeligt og det er ikke nogen naturlov at det skal være sådan det er en situation hvor blandt andet sverige står til at

tyve procent rigere end danmark hvor holland står til at blive tyve procent rigere end danmark selv island

til at blive ti procent rigere end danmark og det er ikke nogen naturlov det behøver

sådan det er en direkte konsekvens af den skattepolitik

til de offentlige udgifter i det her land

en ting som undrer som undrer os i liberal alliance

jo ikke engang er en offentlig sektor

der har gjort at den skulle være så stor det er i høj grad en konsekvens af et overforbrug siden nitten

mere i den offentlige sektor end planlagt det vil sige at der har siddet nogle politikere

lidt tilbage havde man ikke haft det overforbrug

offentligt forbrug der var tretten procent lavere end det er i dag danmark havde haft et bnp som var tre procent højere end det

der havde været ethundredetusind flere ansatte i den private sektor end der er i dag og en almindelig lo familie havde haft sekstentusind kroner mere til sig selv om måneden

have været et bedre danmark

haft et mere konkurrencestærkt danmark

hvor der havde været flere muligheder for den enkelte

koster det seks kroner for de fattige familier otte kroner for familier med mellemindkomster og tretten kroner for de rigeste i danmark om måneden

der er i mange af de hvidevarer folk har stående i deres køkkener så hvis

de færreste kan vi måske

samfundsøkonomi hænger sammen

foretager en investering

det betyder ikke at det er en fornuftig aftale så vidt jeg husker

dobbelt absurditet mange gange

altså hvis energipriserne ikke stiger som man forventer

bliver det her dyrere for danskerne

det er også et faktum at det er rigtigt nok at energiaftalen skaber arbejdspladser så længe man pumper penge ud

og tyve som en følge af at man stopper med tilskud så det er rigtigt nok at når man pumper

skabe nogle arbejdspladser men det stopper så også

har været tilfældet i alle lande har været det hele energipolitikken i den vestlige verden

rør ned i jorden for at man kunne have naturgas og

andet frit marked og så skal det nok ordne sig selv

nok at energiområdet er undtaget

jo fordi man starter højt oppe når man udvikler teknologien og så falder statsstøtten og til sidst er det bæredygtigt og kan løbe rundt det

og næste år og næste år igen også om tyve år

ordføreren ved ikke om vindmøller er en god idé det er det muligvis men vi ved ikke noget om det

overflødiggør vindmøller det ved ordføreren ingenting om det er det der er problemet her ordføreren tror at hun kan gennemskue hvad det er for en energiform som

hele verden vil efterspørge om få år og det kan meget sandsynligt være at det ikke er

og så er problemet at så har politiske partier taget skatteborgernes penge og har investeret dem i stedet for at lade markedet folk derude tage deres egne penge og putte

de tror på vil blive den rigtige løsning

ikke fungere på markedsvilkår hvorfor er det sådan

danskerne skal betale de allerhøjeste

man kan tage frem noget af det som jeg synes ordføreren var

det der burde være slutmålet vi skal ikke have en større offentlig sektor end højst nødvendigt men samtidig vil jeg

alliances egen politik altså vi skal jo ikke andet end godt en uge tilbage

over

vil gå med det gode liv hvis ikke vi har den basale

plan lod vi gennemregne af de samme økonomer

altså dream gruppen som er finansieret af økonomi og

ved afslutningsdebatten og udtalte at dream gruppen er en højt respekteret økonomisk model og det har finansministeren også sagt

vi lagde en plan frem så lod vi nogle uafhængige økonomer gennemregne den og de kom så med et resultat præcis som de gør når de gennemregner regeringens tal

jeg skal beklage hvis det ikke stod i forslagene det er rigtigt det gjorde det ikke

har finansiering men det som dream jo blandt andet

med de langtidssikrede effekter og de

to tusind og tretten

som liberal alliance blandt andet finansierer

alliances side siger

mennesker sådan lige vupti men jeg synes ikke at argumentet

de langtidssikrede beregninger er

det der ligger i planen og som dream regner sig frem til alt andet lige

når man lægger noget ud til nogle andre partier eksempel i et beslutningsforslag

registreringsafgiften så kunne man måske også nogle gange forvente og det kan jeg så forstå er meget naivt at når der sidder nogle andre partier som deler den

så stiller sig op og siger ved i hvad det synes vi faktisk også er en god idé lad os sætte os ned sammen og se om vi kan finde en finansiering på det her gode

at starte den her debat jeg er

nemlig hvor vi rigtig snakker ideologi og de politiske drømme jeg har i hvert fald den drøm at vi her i landet kan skabe et stærkt fællesskab

uddannelsesvæsen hvor alle kan få en uddannelse jeg mener

bedre end hvis man var overladt fuldstændig til sig selv mit spørgsmål til ordføreren er så om ordførerens egen politiske drøm

og lidt inspireret af en gammel limbodansesang hvor omkvædet lyder how low can you go

lavt nok i danmark og hvor lav en andel det

så fair spørgsmål men ordføreren taler om noget som jeg

frigør mennesker ved at give dem lige muligheder

jo gået fra en situation hvor der i nitten tres var tohundrede og fjortentusind danskere der stod uden for arbejdsmarkedet

på trods af at befolkningen som helhed kun er steget med fjorten procent

det er faktisk første gang i verdenshistorien at et land bliver rigere at produktiviteten stiger at reallønnen stiger

er der færre mennesker som er i stand til at forsørge sig selv det er et resultat af det samfund som lyder godt

job ud af danmark og dermed har man ikke fået lige muligheder og

er meget uenig i det sidste som ordføreren siger om at skabe et samfund der giver lige muligheder i et stærkt fællesskab med hinanden og at vi selvfølgelig betaler den skat vi

hvor skattetrykket samlet set er uændret men jeg forstår at det liberale parti liberal alliance gerne vil have skatten så langt ned som muligt

vi skal ned

at sige hvorfor det er liberalt og

understrege at det her med skatten er et middel en lav skat er et middel til at opnå et samfund hvor der er en højere grad af personlig frihed

er med til at gøre danmark til et rigere land et mere velstående land

er jo selvfølgelig en plan som er lagt frem

skabe arbejdspladser og vækst i det her land så vi netop kan få nogle mennesker fra offentlig forsørgelse hvor

og sammenholdt med de enorme skatte og afgiftsstigninger der blev påført danskerne med genopretningsaftalen to tusind og ti

to tusind og tolv blevet meget dyrere at være dansker og i to tusind og tretten bliver det endnu dyrere folketinget pålægger regeringen at sikre at det bliver billigere at være dansker folketinget konstaterer at nye skatter og afgifter gør det dyrere at være dansker folketinget konstaterer at den eneste måde hvorpå det bliver billigere at være dansker er ved at skatten sænkes reelt så danskerne får større råderet over egne penge folketinget opfordrer derfor regeringen til at foretage en reel nedsættelse af skattetrykket i stedet for en skatteomlægning hvor pengene blot flyttes fra én lomme til en

så er det herre peter christensen som ordfører for venstre

skal det være dyrere at være

det spørgsmål må man sige at regeringen er kommet rigtig skidt

ændre på det dårlige førstehåndsindtryk der er blevet givet

fra regeringens side mente man at svaret på en trængt økonomisk udvikling altså

at gøre det dyrere at være dansker og at øge skatter og afgifter

kan man allerede nu se og konstatere at grænsehandelen blomstrer at fem tusind personer er smuldret ud af arbejdsudbuddet og at en almindelig lønmodtagerfamilie

hundrede kroner i det årlige husholdningsbudget regeringen har sat en helt gal kurs men der er forhåbentlig grund

skaden kan gøres god igen hvis ikke helt så delvis

hvis man vil vil regeringen det ja det afhænger jo af om man er parat til at lade nogle af reformpengene indgå som reel finansiering i den skattereform som regeringen har lagt frem der er en del tidsler som er nødt til at

udmøntes så muligheden er der bestemt for at lave en ambitiøs skattereform hvis man tager nogle af de friske reformpenge og reelt letter skatten venstre er klar til at lave en ambitiøs skattereform der kan sikre velstand og vækst regeringen lægger

som forudsætning for at tingene hænger sammen at vi skal have en privat vækst på 2¼ procent det er måske det allermest interessante tal

historisk sammenligning faktisk en relativt høj vækst men hvordan får vi en privat vækst i den størrelsesorden det er regeringen også nødt til at spørge sig selv om

noget ved at skatter og afgifter øges for danskerne får jo også noget for pengene det eneste der ikke kommer er privat vækst

vi venter spændt på regeringen om den har reel vilje

gøre andet end blot at flytte penge fra danskernes ene lomme til den anden

vores signal til regeringen

viljen der er venstre der også men vi får ikke en vækst i danmark ved at genere danskerne med yderligere skatter og

jeg skal på vegne af venstre det konservative folkeparti

oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at regeringen siden sin tiltrædelse har gjort det dyrere at være dansker og forringet danske virksomheders konkurrencevilkår

har øget skattebyrden for en almindelig arbejderfamilie med

grænsehandlen og sammen med regeringens øvrige finanslov varigt trukket fem tusind personer ud af arbejdsudbuddet folketinget konstaterer at regeringen har fremlagt et forslag til en skattereform der øger byrden for boligejerne aldersdiskriminerer i skattesystemet og svækker incitamentet til at spare

til sin egen alderdom folketinget opfordrer regeringen til at gøre det mere attraktivt at arbejde forbedre virksomhedernes konkurrencevilkår og skabe forudsætningerne for økonomisk

indgår naturligvis også i de videre forhandlinger der er en enkelt kort bemærkning fra herre ole birk olesen

men ord kan jo også bare være ord det har vi set med den nuværende regering

havde masser af ord til danskerne om hvad den ville gøre og som så efterfølgende løb fra alle løfterne alle ordene og gjorde noget helt andet

til den anden lomme nu vil venstre noget andet og der er det så at politik jo ofte handler om ord men det handler

at de ønsker at gøre hvordan kan venstre indgyde vælgerne den tillid

og som man nu siger er helt forkert agter man ikke at

med liberal alliance det er vigtigt jeg synes ikke at det faktum at vi fik lavet den største sænkning

af marginalskatten i danmark nogen sinde var en dårlig skattereform

men da det var en omlægning måtte vi også konstatere at det at finansiere sænkningen

på arbejde med nye skatter og afgifter bestemt ikke var uproblematisk fedtskatten var en vi fandt på med en god hensigt nemlig hensigten om at kunne lave den største marginalskattelettelse i dansk historie men det er ikke en god afgift den er ikke god

bureaukrati og er svær at administrere så

en erkendelse af hvad der er godt og hvad der er skidt

er det tilliden skal bygge på

var glædeligt og det fortryder jeg på ingen måde jeg kan være lidt i tvivl om

herre ole birk olesen egentlig ønsker at der skal være tillid til venstre måske

at man også kigger lidt på virkeligheden kigger på

tyve plan frem hvor man kan se at for at kunne have en vækst i det offentlige forbrug på nul

det er sådan set grundlaget for at vi siger at det ikke er nok bare at flytte skatten fra den ene lomme til den anden man er nødt til at have en reel sænkning af skatten

får vi ikke skabt de rammevilkår for at få den vækst

nu skal den ikke

sverige norge og andre nordiske velfærdssamfund har en mindre offentlig sektor end

herre joachim b olsens indlæg tidligere

vi ønsker

før valget at der kunne være plads til en beskeden offentlig vækst på nul

medføre at den private vækst vil være betydelig større

det er afgørende for os at vi får en udvikling hvor vi

har en privat vækst der er større end den offentlige så sagde herre joachim b olsen i sit indlæg at problemet egentlig havde været at styre udgiftsvæksten i det offentlige forbrug

det er også grundlaget for at vk regeringen gik i gang med at lave en budgetlov som regeringen så har overtaget det en budgetlov der lægger nogle skrappe rammer og jeg har egentlig

rammer for ham selv den lagde begrænsninger for ham selv så den økonomiske plan der hed fair løsning

han ikke kunne gentage altså den plan som han

så vil have at

sektor vokser yderligere i stedet for at sige nej

var den anden

er

vil have økonomisk rum til i danmark at kunne tilbyde den nye medicin de nye behandlingsformer

et træk på den offentlige økonomi derfor

ikke er nogen stor offentlig vækst men vi mener jo sådan set

i de ting regeringen lægger frem at der er plads til at man både kan have en offentlig vækst på nul

kan lave en skattereform der har perspektiv og som reelt sænker skatten og dermed giver mulighed for både at have en offentlig vækst på nul

så enkelt kan det siges i de sidste ti år har de højreorienterede ført skattepolitik ud fra den fejlopfattelse at den der har skal mere gives i ti år har de højreorienterede ført en politik der forgyldte de allermest velbjærgede danskere i ti år præmierede vko det kortsigtede forbrug med penge som de tog fra fællesskabet og hvor regning efter regning blev sendt til de hårdtarbejdende lønmodtagere nu i dag tillader højrefløjen sig så anført af liberal alliance at spørge den nuværende regering om det må blive dyrere at være dansker

se på spørgsmålet må det blive dyrere at være dansker fokus er her typisk liberalistisk på det enkelte individ og slet ikke på fællesskabet får jeg mere ud af det offentlige end jeg betaler

betale sig for mig at være medlem af aktieselskabet danmark

slet ikke bange for det spørgsmål for svaret er at for helt almindelige danske familier har det faktisk været en gevinst at få en ny regering de får ganske enkelt noget for pengene billigere efterskoler til ungerne flere pædagoger i børnehaven gratis behandling for barnløshed og et truckcertifikat eller anden uddannelse hvis man går hen og bliver arbejdsløs og det er vel at mærke før en skattereform en reform som er en stor stor gevinst for danskere med helt almindelige lønindkomster men for socialdemokraterne handler politik ikke kun om at besvare det spørgsmål

danmark ikke et discountsupermarked hvor det bare gælder om at have de billigste varer på hylderne

og uddannelse af vores unge vi tror at et stærkt fællesskab er godt

velfærdssamfund er grobunden for vækst og velstand vi tror at når danske virksomheder har succes og skaber arbejdspladser er det ikke på trods af det danske velfærdssamfund men i høj grad på grund

velfærdssamfund fordi samfundet bidrager med veluddannede medarbejdere god infrastruktur et ordentligt retssystem en stabil energiforsyning sikkerhed for virksomheden og tryghed tryghed for dens medarbejdere alt det koster penge og det skal betales via skatter og afgifter og ja vi har hævet skatter og afgifter for fem milliard kroner det har vi gjort med åbne øjne

de afgifter vi har hævet har haft en positiv virkning på folkesundheden og miljøet for de fleste danskere har det været en god forretning men først og fremmest har det styrket

dengang fik bankdirektørerne en skatterabat på fællesskabets regning i omegnen af femhundredetusind

og kort tid efter da der pludselig var hul i kassen fik en helt almindelig lo familie regningen

genopretningsaftale det faktum har det med at glide ud når de borgerlige taler om skatter og afgifter

at det er fabriksarbejderen rengøringsassistenten sosu assistenten metalarbejderen sygeplejersken og læreren der er det kit der holder vores velfærdssamfund sammen det er derfor at vi med vores skattereform markerer

de hårdtarbejdende lønmodtageres tur i vores udspil til en skattereform vinder en lo familie seks tusind otte hundrede

samtidig med at vi investerer i arbejdspladser

vores fælles fremtidige velfærd og det hele

fuldt finansieret så hvis herre lars løkke rasmussen venstre og andre højreorienterede overhovedet tænker på andre end bankdirektører og børsmæglere

virkelig tænker på mennesker med helt almindelige lønninger

hvis vi for for sportens skyld modvilligt skal gå ind på

næsten tre hundrede skatte og afgiftsstigninger som vko har indført

partier vil rulle tilbage forespørgslen her i dag er en del af højrefløjens det skal ikke være dyrere at være dansker show i disse dage har liberal alliance fremsat skatteforslag der sammenlagt slår

ni og tyve til tre og tredive milliard kroner det bliver spændende at høre om liberal alliance i dag løfter sløret for om et så stort hul i statskassen ifølge liberal alliances logik gør det dyrere at være dansker

om venstre i dag afslører hvilke danskere det vil blive billigere for hvis venstre med deres to minutters youtube plan vil skære ned for fem milliard kroner i den offentlige sektor for at få råd til deres såkaldte rigtige skattelettelser skal pengene tages fra børnehaverne sygehusene og ældreomsorgen eller skal der indføres brugerbetaling på sundhed og uddannelse men at tro at de

gøre sig for store forhåbninger

retoriske spørgsmål har vi og det arbejdende danmark til gode at se

på vegne af socialdemokraterne sf radikale venstre og enhedslisten oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at den offentlige sektor ikke alene påvirker danskernes forbrugsmuligheder og levestandard gennem skatter og afgifter men også ved den service og de ydelser som danskerne modtager fra det offentlige det gælder for eksempel fri og lige adgang til sundhedsvæsenet dagtilbud ældrepleje og uddannelse den tidligere regerings genopretningsaftale vil øge skatterne varigt med seks milliard kroner finansloven for to tusind og tolv indebærer en forbedring

familier i to tusind og tretten

afsættes der for eksempel flere penge til personale i daginstitutioner fjernelse af loftet over børne og ungeydelsen fjernelse af brugerbetaling for behandling mod barnløshed afskafffelse af fattigdomsydelserne og bedre mulighed for uddannelse til arbejdsløse det indebærer at

for brede grupper af danskere i to tusind og tretten vil medføre at niveauet for service og ydelser forbedres

korte bemærkninger først fra herre ole birk olesen

men så siger herre thomas jensen til gengæld får man mere for pengene under den her regering det vil jeg gerne høre lidt mere om

tusind og et en rapport der viste at i den offentlige sektor som helhed var produktiviteten faldet med ti procent

skulle borgerne betale ti procent mere for den samme ydelse

levere mere til borgerne for pengene således at de højere

ikke alene giver et tilsvarende højere afkast men et

fællesskaber til at løse samfundsudfordringer

rasmussen formåede at gøre sammen med sine regeringer i løbet

tyve plan som den nuværende regering har fremlagt rummer rummer

vi skal flytte penge fra borgerligt bureaukrati

har helt konkret lagt os i selen for at sikre at vi bruger

skatteborgernes penge bedst muligt og det kan man konkret læse

på at bruge pengene langt langt bedre end de

en opgørelse over produktivitetsudviklingen i nitten halvfemserne hvor nyrupregeringen havde magten det meste af tiden og denne opgørelse fra finansministeriet viste et fald i produktiviteten

så hvis jeg skal have nogen tillid til at den nye regering vil gøre det anderledes fremover

nu man få den indrømmelse og den målsætning fra herre thomas jensen så man kan have tillid til

vender herre ole birk olesen rundt

rasmussen formåede i sin statsministertid

bare sige at den her regering er meget meget fokuseret på at gøre det bedre for de penge som vi får ind fra skatteborgerne og det er meget meget nøje beskrevet i vores

og tyve plan på side otte og tyve er der en rigtig rigtig flot figur

vi siger at vi gerne vil rationalisere den

bruge pengene to gange både på offentlige udgifter og på skattelettelser men man kan kun bruge pengene én gang

milliard kroner under den nuværende regering og

vi har verdens højeste skatter i danmark

sundhedssystem har vi verdens

og afgifter med de fem milliard kr

men som side også gør at danskerne gerne skulle

pengene har vi også brugt på at rette op på nogle af de mange skavanker

afskaffet fattigdomsydelserne og vi har gjort en lang række velfærdspolitiske ting langt bedre på uddannelsesfronten som herre brian mikkelsen spurgte konkret til

hvor er der en sammenhæng mellem øgede offentlige udgifter og bedre service

andersen fra socialdemokraterne som understregede det som vi

helt præcise tal er at er blevet født

vi sørger for at de folk der er i den ulykkelige situation

deres drømmebarn det synes jeg er i et velfærdssamfund som

skabe arbejdspladser vi har konstateret at

hundrede og tredive arbejdspladser ud af danmark

derfor med alle de forskellige tiltag vi laver her i to tusind og tolv

nuværende regering for at ligge i hængekøjen

i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv

som udhuler vores konkurrenceevne når vi kan se at vi mister i tusindvis af danske produktionsjob

brandbeskatte de danske erhvervsvirksomheder yderligere

grund af regeringens fejlagtige politik

indgå et bredt forlig som vi senere i dag skal behandle

mulighed for at lave et investeringsvindue med straksafskrivninger så de danske virksomheder kan få samlet op på noget af det store efterslæb

opstået under den borgerlige regering på den måde sikrer vi at

dansk folkepartis ordfører skulle anerkende i dag derudover

hans kristian skibby fremfører at sukkerafgiften

skaber et tab af arbejdspladser jeg vil bare minde herre hans kristian skibby om

der arbejdes på i skatteministeriet den tilpasning der vil ske vil jo komme her med ikrafttræden fra

alle de der skræmmekampagner som dansk industri har stillet sig i spidsen for bare lige understrege

at dansk industri over for nogle medier desværre

også at herre hans kristian skibby fra nu af

mange ting så man sidder jo med en hel lang liste af spørgsmål

vil gerne gå tilbage til noget som jeg synes var meget centralt

med min familie jeg er med i en idrætsforening

det

det er simpelt hen her hvor

en bestemt del af lønmodtagernes penge for til gengæld at sikre at lønmodtagerne også får en god velfærd det er et smukt fællesskab og det er det socialdemokraterne har kæmpet for i mange mange år og vil fortsætte med at kæmpe for

er

med de lige muligheder for nu kom det igen skaber man et samfund

at vi har et samfund hvor

er det et samfund med lige muligheder hvor nogle ikke har chancen for at komme ind fordi de ikke kan sælge deres arbejdskraft og dermed komme ind på arbejdsmarkedet og få de kompetencer som gør at

til de mindstelønninger ender uden for

af den socialdemokratiske velfærdsmodel

en frivillighed til at udbyde sin arbejdskraft til at bidrage til at skabe det danske velfærdssamfund

den kan blive bedre og det arbejder

fordi det er netop forudsætningen for at vi kan opretholde det

og nyder godt af det fælles velfærdssamfund som vi skaber for de penge som de betaler i skat

den enlige mor en kæmpe skattelettelse beskæftigelsesfradraget bliver forøget så meget at hun får over otte tusind kroner ekstra om måneden alene ved det

vil ordføreren

de forskellige parter for at høre hvad status er hos dem

en overraskende melding fra dansk metal i løbet af de sidste fire og tyve timer

aflyst vil ordføreren så ikke medgive at det var en fuldstændig afgørende del af regeringens

eventuelt overveje om regeringen kan fortsætte når hele grundlaget

skulle give et råderum på de fire milliard kr og det er selvfølgelig en bunden opgave for regeringen

velfærdssamfund i danmark i årene fremover så det er selvfølgelig en bunden opgave at finde de penge

som med stor selvsikkerhed

det laves med enhedslisten og de krav de stiller

krav og venstres krav er ikke forenelige

må være lige så nemt når man nu kan dele livet op

havde halvfems mandater men regeringen er en mindretalsregering og jeg er rigtig rigtig glad for at samtlige folketingets partier fortsat er med i forhandlingerne i finansministeriet og det håber jeg også fører til en bred aftale om skatten i danmark sådan at borgerne når vi går til folketingsvalg næste gang og

i forhold til højrefløj og venstrefløj

venstrefløjen i form af enhedslisten

krav om at der ikke

har et krav om at reformmilliarderne bliver brugt til

nogle af partierne ville jeg henviste til det hul der er i liberal alliances plan og jeg henviste til at venstre

har turneret rundt i pressen med at man gerne ville indføre det man kalder reelle skattelettelser for tretten milliard kroner

den enogtredivete maj hvor landets ledende økonomer siger i kor v bruger pengene to gange tidligere overvismand og tidligere formand for vk regeringens velfærdskommission torben torben m andersen siger direkte det er en matematisk umulighed derfor har jeg i dag lagt op til at partierne godt må komme på banen her i folketingssalen

besyv med hvordan deres egne youtubeplaner og dream modeller

gerne gentage at jeg håber at vi kan indgå et bredt forlig om skatten sådan at danskerne ved hvad

det er at skabe tryghed om skatten

christensen stillede derfor vil jeg lægge mig meget tæt op ad det

har jeg ikke nogen kommentarer til de forhandlinger som pågår i finansministeriet i de her timer mit håb er at venstre vil gå ind og forhandle konstruktivt

fornemmer at de fleste af partierne gør og derfor håber jeg også at vi kan komme frem til at få en bred aftale om skatten

der gik ud på at fokusere på højrefløjens

en voldsom kritik af den tidligere regerings skattepolitik og så stiller jeg bare et

indlæg

hvordan vil herre thomas jensen have det

at danskerne får lov til at beholde nogle flere af deres egne penge selv

men reelt sænker skatten

højreorienteret og for imødekommende over for højrefløjen eller vil herre thomas jensen hellere være sammen med enhedslisten og imødekomme deres krav det må da være

til at jeg godt ville have at venstre kom lidt mere ud af busken

mangler at få at vide hvordan venstres youtubeplan hænger sammen

rigtig rigtig mange danskere vi løfter tohundrede og halvtredstusind almindelige lønmodtagere ud af topskatten og vi sikrer at der er et ekstra incitament til at udbyde sin arbejdskraft

endelige ændring af beskæftigelsesfradrag som vi lægger op til vil betyde at over tre millioner danskere vil få mere ud af skatten så på den måde

er der bestemt skattelettelser

synes jeg sådan set det er dejligt at få lejlighed til at have en principiel diskussion

at være dansker og hvordan det ser ud med de fremadrettede perspektiver set i forhold til den

jeg synes diskussionen på det seneste er gået mere op i hvem der er højrefløjspolitiker og hvem der er venstrefløjspolitiker og det skulle

hvis man kigger på de nyeste tal omkring dansk økonomi set i forhold til en sammenligning med andre eu lande så kan vi faktisk se at danmark er det absolut dyreste land at være borger i priserne her i danmark ligger to og fyrre procent over eu gennemsnittet og dermed har vi de højeste forbrugerpriser i alle eus syv og tyve

en udfordring som jeg synes vi fra politisk side skal prøve at gøre noget ved danskerne

lønmodtagere pensionister og alle mulige andre oplever at de får mindre for deres penge og det betyder mindre velstand til danskerne det betyder også for virksomhederne en dårligere konkurrence fordi der selvfølgelig opstår et større lønpres den helt store udfordring for dansk politik er netop at vi har de her ekstremt høje leveudgifter i danmark høje leveudgifter og nu desværre også en inflation som ligger over lønudviklingen gør jo at der

faldende konkurrenceevne og dermed også desværre ofte tab af danske arbejdspladser det er en del af den udfordring som vi står i og som jeg

det er jo ikke kun danskerne der oplever det som dyrt at være i danmark

det er det dyreste land i eu at være turist

oplever danmark som et utrolig dyrt land at være i

og googler dyrt at være dansker så får man over

og femtentusind links hvis man

vi i dansk folkeparti absolut ikke kan forstå det logiske logiske

tusind og tretten at ville øge sukkerafgifterne med

milliard kroner det betyder

fra socialdemokraternes side men jeg vælger nu at tro på dansk industri så vi anerkender udfordringen og vi synes der er mange ting der kan gøres bedre men vi anerkender også samtidig at vi er nødt til at påtage os et landspolitisk ansvar og det betyder også at vi

jonglere med den stabile velfærdsudvikling vi vil ikke gå ind og lave massive ændringer sådan som liberal alliance lægger op til med at kaste milliard efter milliard ud i risikobetonede budgetkalkulationer vi tror på at danskerne trods alt efterspørger stabilitet og forudsigelighed og det er noget af det der er det allerallervigtigste specielt i en situation som danmark er

hvor vi kan se at mange

det betyder selvfølgelig også at vi som politikere skal prøve at lægge retorikken lidt til side og så gå ind og arbejde konstruktivt på

konkurrencevilkårene bedre for de danske virksomheder frem for som nogle i dag desværre vælger at gøre dem dårligere

og det er prisværdigt

det er prisværdigt men jeg synes bare ikke det harmonerer med at man samtidig vælger at gå ind i andre job andre brancher andre virksomheder og udhule deres konkurrenceevne vi havde situationen om aalborg portland

jamen så må de jo rejse

skal bedrive erhvervspolitik på i danmark

faktisk interesserede i at det bliver konstruktivt

frugtbart og vi er lidt mere protektionistiske

regeringen med til at gøre det en milliard dyrere at

tre en halv milliard kroner dyrere at være energiforbruger

er både egoistiske og superliberalistiske og alt muligt så hvad er egentlig

af her i folketinget at rose nogle af de forslag som er kommet fra liberal alliance det jeg bare har efterlyst gang på gang er at

at arbejde lidt mere i dybden med

ville finansiere de her forslag

om at man ville fjerne registreringsafgiften for biler

på den danske finanslov for to tusind og tretten der er ikke så længe til

principielle og lidt mere håndfaste set i forhold til alle de her mange fugle på taget og alle de her vidtløftige regnestykker som vi har oplevet

se på de initiativer der kan komme vi har også

urimelig men vi er bare nødt til at finde en finansiering som er tålelig og som er rimelig

ud over den sociale velfærd

fremlægge en politik og der mangler jeg at se

uenige i udsagnet om at med glæde seks og fyrre procent af dansk folkepartis vælgere er

at man i den nuværende folketingssamling går sammen med regeringen om

den helt store forskel på liberal alliance og dansk folkeparti vi går ikke ind og kigger målrettet på alle meningsmålinger og siger nå nu er der flertal for det

gøre sådan for det er det som vores vælgere vil vil vores politik tager udgangspunkt i virkelighedens verden og det synes jeg sådan set med stor tydelighed har vist sig som en stor forskel på liberal alliance og dansk folkeparti vi tager udgangspunkt i virkeligheden

også når det har været negativt

ændringer i efterlønnen alligevel valgte vi at påtage os et ansvar for den efterlønsreform

fordi vi har vurderet at den desværre var nødvendig for at genoprette den danske økonomi

på meningsmålinger og jeg vil egentlig anbefale at liberal alliance

arbejde lidt mere konstruktivt

for ikke at forholde sig til virkeligheden er jo sikkert et smart

men jeg synes nu at vi

som forholder sig til blandt andet det

sådan at vi møder den udfordring

ude i den virkelige verden og økonomer

herre joachim b olsen at kigge på alle de aftaler og forlig der er indgået i folketinget siden to tusind og et

har lavet mange ting som også har været negative

at gennemføre økonomiske reformer som har medført velfærdsforringelser

burde være billigere og det skal være billigere at gå på arbejde folk skal føle at de får mere ud af deres løn

vi vil fyre fyrretusind offentligt ansatte

at være lidt mere

diskussion at komme med så fantasifulde forslag

fyre fyrretusind danske lønmodtagere som arbejder forhåbentlig til gavn for

at sætte et stempel på deres beslutningsforslag hvor der står

ikke rationelt nok et eller andet sted at man kan have en

allermindst tid på at undervise

man typisk begår sig her

med ultimative krav og det gør man bedst ved ikke at stille alt for store krav og der har

det må jeg altså sige til liberal alliance typisk set at næsten uanset hvad der er kommet fra venstre

vi lave det endnu mere jo jo det er rent overbud sådan

jo en taktik som man har valgt i liberal alliance

så bare reflektere på men jeg siger bare i mit stille sind og det er bare en lille hjertevarm anbefaling til herre joachim

og andre i liberal alliance hvis man gerne vil sine forslag vedtaget med større dygtighed her i folketinget kunne man godt starte med

vi går efter i dag herre frank aaen vi går efter de faktiske stemmetal

betyder heller ikke at sf er blevet større end de radikale men der er en aftale

mest lykkelige lande det skyldes efter min mening flere ting men først og fremmest den solidariske velfærdsmodel som vi har udviklet i danmark går vi efter at alle skal have lige muligheder for at skabe sig det liv de gerne vil have vi tager os af hinanden står sammen om

lever i vi indkræver midler i skat fra virksomheder fra borgere og bruger dem på fælles løsninger inden for sundhed fri og lige adgang til sundhedsvæsenet at alle skal kunne få en uddannelse at vi ikke som i andre lande

have det sådan at en familie må vælge mellem hvilket af deres børn de har råd til at sende på universitetet

en ordentlig ældrepleje når man bliver gammel

vi for at der er en stor social tryghed

hinanden som fællesskab det kræver også at der bliver betalt skat vi har valgt ikke at satse på at have de laveste lønninger og de dårligste arbejdsvilkår men på at have et samfund der også er attraktivt at producere i fordi vi har en hårdtarbejdende lønmodtagergruppe et velordnet arbejdsmarked få strejker

der er tillid mellem lønmodtagere og arbejdsgivere der selv aftaler sig frem til overenskomster vi tilbyder uddannelse til befolkningen gode sundhedsydelser infrastruktur der fungerer investeringer i

alle de ting gør at danmark faktisk også er et interessant sted

det samfund er under angreb fra liberal alliance det er under angreb fra den tidligere regering som på flere punkter forsøgte at øge uligheden lavede strategiske tiltag for at skabe mere privatisering i for eksempel

gør op med diskussionen omkring om det må være dyrere at være

siden valget jeg forstår at det her mest af alt er en debat hvor man

vil være mest liberalistisk hvem der er mest sur over at der er nogle skatter og afgifter der er steget med finansloven

en danmarksturné for at fortælle om at en ganske almindelig lo familie betaler

bliver brugt at de faktisk går til at forbedre nogle ting i vores samfund

og så glemmer man at fortælle to andre ting nemlig det at den tidligere regering

set selv i sin genopretningspakke forhøjede skatter

er kommet fra regeringen er en gevinst for selv samme almindelige lønmodtagerfamilie på seks tusind otte hundrede

fuldt indfaset det giver altså en

man sige ja for nogle er det blevet dyrere at være dansker og det bliver det

det vi gjorde med finansloven kunne vi afskaffe fattigdomsydelserne og forbedre velfærden på en række punkter forbedre sundheden mindske brugerbetalingen mindske den ulighed som den tidligere regering var

nogle for eksempel et velstillet direktørpar i en stor ejerbolig med meget store

kommer til at betale for at almindelige lønmodtagere kan få en indkomstfremgang og at den enlige forsørger kan blive en

de helt store vindere med den skattereform

at det skal være bedre at være dansker at vi både kan styrke velfærden og skabe job til de alt for mange som er uden

i hvert fald i deres egen selvforståelse at

med finansloven hvor vi altså øger nogle afgifter for at styrke folkesundheden og kunne bruge

venstre faktisk rulle dem tilbage igen når man nu er så meget imod at de afgifter

i parentes bemærket sådan set selv fandt på

for de borgerlige partier vi står gerne på mål for hvad vi har gjort og at

være dansker og at det er ok at der er nogle der faktisk kommer til at bidrage mere for at andre kan få en indkomstfremgang det

kalder for solidarisk politik

hvis man gerne

gå til det med den tilgang at

laver en række fremskridt for de penge

er blevet øget med de her fem milliard kroner i finansloven det er alle de gode ting vi bruger de penge til efteruddannelse for almindelige lønmodtagere indsats mod social dumping at fattigdomsydelserne kan komme væk at der kan blive øgede optag på universiteterne at vi kan styrke ulandsbistanden alle de gode ting som faktisk sker med den finanslov er det der er

af det handler ikke om bevidstløst at øge det offentlige forbrug

lægger vi også frem som et væsentligt element i regeringens to tusind og tyve plan

kan finde fem milliard kr der i dag bliver brugt i den offentlige sektor som kan bruges på noget andet vi kan effektivisere vi kan prioritere anderledes den øvelse går vi gerne ind i med liberal alliance

kammeraterne hos venstre gået i gang med at bruge de penge fra det offentlige forbrug til skattelettelser i deres regnestykker som ikke hænger sammen

men at det handler om at vi skal omprioritere nogle penge i den offentlige sektor

vi er kommet et godt stykke vej med den her diskussion

bedre og billigere eller bedre eller billigere end de gør i dag det gælder såvel

tingene bedre og billigere

det som liberal alliance gik til valg på

så de kunne få mere

lade sig gøre den eneste måde

få mere for pengene

at herre jesper petersen medgiver at det vi sagde i

de ting der blev lagt frem før valget at vi peger på en række moderniseringer i den offentlige sektor som vi gerne vil lave og har det som ambition at bruge

så siger vi lige ud at der vil være år hvor der er smalhals i den offentlige sektor hvor der er råd til ret store vækstprocenter det siger vi lige ud

så blev sagt om liberal alliances forslag

en forskel på at sige at vi godt tror at vi kan bruge fem milliard kroner bedre inden for den offentlige sektor og så sige at man kan spare den ene uge overgår jo den anden

er vi oppe på halvfjerds eller firs milliard kroner nu hvor mange hundredtusinde offentligt ansatte skal vi op på før liberal alliance er tilfredse og alle de penge skal så bruges på på skattelettelser det det der fatamorganasamfund som man prøver på at mane frem fra de liberalistiske lærebøger fungerer ikke det findes ikke og det kører ingen steder vi er nået langt med den velfærdsmodel vi har den vil vi forbedre

dyrere at være dansker hvis bare

mellem danmarks konkurrenceevne

har opbygget som regeringen kan undvære

intet kan undværes

førte politik og på hvordan der skal bruges penge nogle steder kommer der flere til men meget handler også om at reformere og lave om på hvordan pengene bliver brugt det er vi faktisk

hvad det er der er så forfærdeligt at skulle lægge øre til i dag for fru merete riisager for det er vel korrekt at liberal alliance vil beskære den offentlige sektor med halvfjerds til firs milliard kroner og vil fyre titusindvis af offentligt ansatte

set bare et referat af liberal alliances politik

bruge alle de penge på skattelettelser vil øge uligheden så massivt i vores samfund vil undergrave det solidariske velfærdssamfund som vi har bygget op

ikke at det for alle skal være dyrere at være dansker hvis bare det bliver bedre jeg peger på nogle der faktisk kommer til at få en indkomstfremgang hvis vi lykkes med vores politik efter at den tidligere regering forhøjede deres skatter massivt med genopretningspakken og jeg siger at det er ok for os at der er nogle det bliver dyrere for

så kan gavne nogle andre som vi synes har mere brug for det

fyre folk der står i forreste række det ønsker vi ikke i liberal alliance

som man generer de arbejdsløse med

der kunne komme job til alle de mennesker som i dag

i forhold til hvordan den offentlige debat

jo der er steder hvor vi meget gerne vil lave om på det vi har gjort det allerede på en række punkter inden for sundhedsvæsenet kan man jo pege på hvordan vi har ændret det fra behandlingsgaranti til en diagnosegaranti for dernæst så at kunne bruge midlerne bedst muligt på dem der har mest behov for hurtigt at blive behandlet det er en måde at omprioritere på hvordan vi bruger pengene i den offentlige sektor

på hvordan man også kan bruge pengene bedre jeg synes de penge skal bruges på at hjælpe folk i arbejde løfte deres kvalifikationer styrke vores produktivitet og styrke den enkeltes mulighed for at få et job det er det jeg synes skal være målet med den arbejdsmarkedspolitik hvor det der kom ud af den gamle regerings politik var en rigsrevisionsrapport der endte med at sige at ni milliard kroner i bedste fald ikke havde gjort nogen skade på de aktiveringskurser som fru merete riisager omtaler det er ikke nogen politik af være stolt af og det vil vi meget gerne se på

at konkurrenceevne alene har med skatter at gøre jeg tror der er meget empiri der siger at

sf synes det er en god skattereform regeringen

vi har den tilgang at man skal bruge nogle af reformpengene til at føre tilbage konkret

vil regeringen gerne spare to milliard kroner på kontanthjælpen vi siger lad os give dem tilbage til danskerne

for eksempel bruge dem på at fjerne rentefradrag som jeg kan høre at

vi gerne vil bruge de midler der findes ved at lave en række reformer herunder af kontanthjælpen og det vi er optaget af er jo at bruge dem på at skabe vækst beskæftigelse

at de bliver opkvalificeret alle de mennesker som herre peter christensens tidligere regering svigtede og ikke gjorde noget for i tide det er det vi gerne vil med de penge så dukker venstre op med nogle krav der jo ikke hænger sammen altså hvis vi kan bruge det ekstra minut herre peter christensen får om lidt til at få det der regnestykke

vil man rulle dem tilbage så er vi jo langt fra at kunne gøre det

peter christensen siger og der er ikke fremlagt andet end to minutter i en youtube plan som ikke hænger sammen

statsministerielt parti men vi forhandler selvfølgelig med venstre når de dukker op til skatteforhandlinger de

er mig bekendt stadig væk i gang og jeg synes ikke det er nogle vi skal tage her

at man for eksempel kan give dem tilbage til danskerne i form af skattelettelser

op til vi vil godt diskutere med venstre når der skal laves en skattereform som vi mener er rigtig god fordi den gavner forholdene for lav og mellemindkomstgrupperne og de fattigste pensionister og

ville klæde venstre hvis man lagde frem hvad man så selv ville hvordan tingene hang sammen

der skulle være to streger under facit

hvis der overhovedet skal være nogen reformmilliarder at bruge på skattelettelser skulle venstre jo også tage at være med til at lave nogle af de reformer og indtil nu har man jo ikke bestilt andet end at forsøge at lægge sig op i hængekøjen og

det man i virkeligheden er ude på fra venstres side er at gennemføre nye omgange ufinansierede skattelettelser for tyve milliard kroner var det man nåede i sin regeringstid før

var at bruge pengene mere intelligent og bruge

fornuftigt og det håber jeg også vi har gjort altid nær sagt

den danske udviklingsbistand og der synes jeg det er ret interessant at få en principiel diskussion og

tilbageholde en del af lønfremskrivningen for alle landets pensionister

en del af den plan man har lagt frem vi kan se at sukkerafgifterne gør danske fødevarer dyrere vi kan se at energiudgifterne

alene i år er brændstofpriserne steget med omkring ni procent i danmark

samtidig vælger regeringen give ekstra penge

nogle målsætninger om at skulle øge vores ulandsbistand

kommer ikke op på en procent af bruttonationalindkomsten meget hurtigt det gør vi ikke men vi har tænkt os

øge ulandsbistanden fordi vi mener at danmark har et internationalt ansvar

skabe udvikling i verden og løse mange af de problemer der er med fattigdom og manglende udvikling rundtomkring det påtager vi os som et velstående land en del af ansvaret for

i mål med det samme med den procent men vi gør fremskridt bliver det dyrere at være dansker for en pensionist

hans kristian skibby brugt tiden dårligt hvis han stadig væk kan nå frem til den konklusion

faktisk er sådan at nogle af de store vindere med den her skattereform er pensionisterne og ikke mindst de pensionister der har mindst at gøre godt med i dag de vil få en bedre økonomi hvis den her skattereform bliver gennemført over fem tusind kroner vil man få i indkomstfremgang som følge af en forhøjelse af ældrechecken og pensionstillægget og at dansk folkeparti ikke omfavner det og prøver på at støtte det i stedet for at underminere

at man lægger op til at man vil lave en beskæring af den grundlæggende folkepension således at nogle af dem der får folkepension i dag vil få en mindre folkepension efterfølgende det

pension men jeg vil gerne anholde det med

af bruttonationalindkomsten

har smalhals hjemme og så vælger regeringen at sige

underskud på statens finanser på mellem fem og halvfjerds

og hundrede milliard kroner om året det giver jo ikke nogen mening og

vi både kan forøge ulandsbistanden med det lidt vi gør vi har ikke råd til at

af vores beholdning selv om man godt kunne ønske det men det har vi

skabe orden i økonomien og lukke det hul som herre hans kristian skibby var med til at efterlade fra det tidligere flertals side der ville mangle syv milliard

uddannelsesmuligheder og investeringer i infrastruktur og

samtidig med at vi altså påtager os et lidt øget ansvar for at skabe udvikling i nogle af verdens fattigste lande en udvikling som herre hans kristian skibby åbenbart er fløjtende ligeglad med

står og siger er at en gruppe meget velstående pensionister i danmark skal friholdes dem skal vi ikke berøre med skattereformen selv om de penge kunne bruges til at gavne de svageste pensionister det er ærlig snak det er klassekamp blandt de ældre og det er ok hvis det er det der er herre hans kristian skibbys synspunkt det forekommer bare nyt for mig at dansk folkeparti ikke vil hjælpe regeringen med at gavne de svageste ældre og det er det der er tale om

jo der kan effektiviseres og der kan prioriteres bedre i den offentlige sektor og vi har også lagt frem hvordan der kommer til at blive en meget behersket vækst i den offentlige sektor i de kommende år for at vi på samme tid kan få styr på økonomien og

investere i nogle af de ting der skal bringe vores samfund fremad så på det meget overfladiske niveau

omvendt at man stirrer sig noget blind på at det hele bare handler om at få den offentlige sektor

den skal være så lille som muligt for at man kan give en masse penge i skattelettelser

er jo et spørgsmål om at vi har valgt at løse nogle opgaver i fællesskab at vi vil sørge for at uddannelse er noget der er tilgængeligt for alle

og ikke kun for dem der kan betale for det selv man drømmer åbenbart om et eller andet liberalistisk mønstersamfund som man læser

af nogle gamle skolebøger fra den liberalistiske tradition

det ville være så synd hvis det skulle overgå danmark at det skete vi arbejder på at udvikle en solidarisk velfærdsmodel

det grundlæggende ideologiske synspunkt er jeg simpelt hen så uenig

er af den overbevisning at når man har

have et mindre rekrutteringsgrundlag

flere ansatte og de ansatte vil

vi siger at der kommer til at være en meget behersket vækst i den offentlige sektor

bruge flere penge men vi siger at der kommer til at være en meget behersket vækst i den offentlige sektor i årene

liberalistisk fatamorgana og fuldstændig lukke øjnene for hvordan tingene faktisk er i virkeligheden og opføre sig som en eller anden liberalistisk sekt der ud fra nogle gamle liberalistiske skolebøger tror på at man kan skabe et eller andet mønstersamfund som ikke findes nogen steder og som vil ødelægge meget

kan man afbureaukratisere kan man bruge pengene bedre ja det tror vi på at man kan

en fornuftig ambition fem milliard kroner vil vi bruge bedre i den offentlige sektor

tænkt sig at bruge til noget helt andet og dermed hænger deres regnestykke ikke sammen

skabe øget tillid til medarbejderne i stedet for at vi skal have masser af skemaer der skal udfyldes hele tiden og få bedre ledelse og mere ansvar ude på den enkelte institution så for mig meget gerne

hvor mange penge vi hver især har til rådighed og hvor mange penge vi skal af med er væsentligt for langt de fleste danskere at den enkelte dansker gerne vil have mere i rådighedsbeløb eller beholde en større del af sine egne penge er fuldt forståeligt men det er kun den ene del af en meget kompleks ligning om det skal være dyrere at være dansker er blevet et hot topic om jeg så må sige i den danske debat hvor liberal alliance nu ønsker en debat i folketingssalen det er en vigtig debat men det er også en debat som sagt i al fredsommelighed kan kvalificeres og nuanceres mere

nogle gange for radikale venstre er det afgørende at vi tilrettelægger den løbende økonomiske politik fornuftigt og i god samklang med de samfundsmæssige og de samfundsøkonomiske udfordringer som danmark løbende står over for den økonomiske politik skal være langsigtet og finansielt bæredygtig

på samme måde skal hele vores politik for husholdningernes og virksomhedernes betalinger af skatter og afgifter være fornuftig og gennemtænkt man kan altid diskutere hvilke parametre man så skal anlægge for de kriterier

være følgende hvordan påvirker den førte skattepolitik beskæftigelsen og konkurrencekraften i vores samfund hvilken indvirkning har den på danskernes adfærd i forhold til sundhed ressourceforbrug og miljø hvordan virker skattepolitikken i forhold til den økonomiske omfordeling i samfundet det vil sige den sociale balance hvordan påvirker skattepolitikken samfundets indtjening og provenu især i forhold til at kunne fastholde og udvikle vores velfærdssamfund og endelig hvordan påvirker skattepolitikken danskernes og virksomhedernes indtjening og

når man stiller sig spørgsmålet om det skal være dyrere at være dansker og her vil jeg så også tilføje at

om hvorvidt det skal være dyrere at være dansker men også om hvorvidt det skal være bedre at være dansker

når vi i regeringen hæver skatter og afgifter i forbindelse med finansloven som vi gjorde i forbindelse med finanslovaftalen

vi ville prioritere en nødvendig og tiltrængt investering i vores velfærd med finanslovaftalen afsætter vi flere penge til personale i daginstitutioner vi fjerner loftet over børne og ungeydelsen vi fjerner brugerbetalingen for behandling mod barnløshed

og vi giver bedre mulighed for uddannelse til arbejdsløse vi giver endda bedre muligheder for selvvalgt uddannelse så finansloven betød højere afgifter for danske husholdninger men

hæve niveauet for service og ydelser for store grupper af danskerne

have begge ting for øje

noget helt andet som måske er lidt fraværende

den løbende debat er at vi skal huske visionen for danmark vi skal huske visionen for danskerne hvad er det vi egentlig ønsker økonomi skattepolitik og relaterede politikker er jo egentlig kun midler til at nå et mål

så må det være en vision for danmark som handler om at vi ønsker et frit et solidarisk et frisindet danmark hvor vi frisætter mennesker og giver den enkelte de bedste betingelser og de bedste rammevilkår for at leve det

vi ønsker også at give virksomhederne gode rammevilkår for at kunne udvikle sig

vækste en af vores styrker i danmark er den høje grad af tillid mellem danskere og institutioner ja endda danskerne imellem

bruge et udtryk som social kapital men

at den sociale kapital i danmark er en væsentlig del af det vækstlag som vi jo hele tiden skal udfolde

derudover er det vigtigt for mig at sige at regeringens politik skal ses i en sammenhæng jeg har forklaret baggrunden for regeringens finanslovaftale nu har regeringen så fremlagt et udspil til en skattereform som vi meget håber på får en bred opbakning

går vi ind og giver reelle skattelettelser til danskerne for eksempel får en gennemsnitlig lo familie op imod syv tusind kroner mere i

vi giver den enlige forsørger i beskæftigelse op imod ni tusind kroner mere om året helt generelt kan man sige

ligesom skattelettelser har dynamiske effekter

god infrastruktur når vi investerer i uddannelse og innovation

også positive dynamiske effekter og sådan kunne

men jeg tror jeg holder her

at det radikale venstre mener at man gør det ved

jo mere godt kan man gøre for at frisætte mennesker således

og den rette mængde bevægelse af legemet

som vi skal anlægge i forhold

danskernes og virksomhedernes indtjening og

en grænse for hvor meget man kan beskatte virksomheder og borgere

jeg mener også man skal nuancere det ved at sige

er sådan at offentlige udgifter er en møllesten om halsen på os danskere

ikke sådan at offentlige udgifter blot er dødvægt

og det gavner beskæftigelsen

har venstre sige at hvis man nu lod være

så man kunne få mere i statskassen

liberal alliance er så optaget af de her kommissionsrapporter og

når dream regner på at offentlige udgifter også har dynamiske effekter

man er enig i og det er jo lidt synd for bredden i den økonomiske debat men jeg vil da

men det skal ses i sammenhæng med om vi så også kan finansiere det vi

har politisk ønske om nemlig at fastholde vores velfærdssamfund der må man bare sige at teoretisk kan man godt have et eller andet ønske om at sænke skattetrykket men i praksis er det bare svært hvis vi også gerne vil udvikle vores

fristende jeg skal ikke spekulere i om

er sikker på at regeringen sammen med parterne

opnå vores krav til

ro på nu det skal nok gå i forhold til at nå vores to tusind plan

så

bagatelliseret trepartsforhandlingerne men lige pludselig er det blevet grundstenen og rygraden i vores økonomiske politik kan

men som sagt har vores to tusind og tyve plan

at øge arbejdsudbuddet og her taler vi ikke om

reelt at nå vores mål så vi kan løfte danmark ud af den økonomiske krise og udvikle danmark her håber jeg at liberal alliance vil være med

på en mere seriøs måde i stedet for

stå ude på sidelinjen og sige og der begik i en fejl der og der var en fodfejl der

at det er muligt at reducere den

sikkert godt kunne producere det samme

er

rundt omkring i byrådene i det danske

udfolder store bestræbelser på at regelforenkle

sikre nogle besparelser ved at gøre det

se på at demografiske forhold gør at vi ikke

effektiviseringer kan nedbringe de offentlige udgifter men sikre

målsætning om at man ad den vej

beskære de offentlige udgifter markant

to årtier i den offentlige sektor hvor man har brugt halvfems milliard

mere end politikerne gennem demokratiske

og leveret den service som

det tyder jo på at der er

er ordføreren af den opfattelse at

sektor med færre ansatte i danmark jeg mener at hvis man havde en offentlig sektor i danmark

andre strukturelle forhold der gør at man ikke umiddelbart kan lave de her sammenligninger man bliver nødt til

dybere ned i materien for at se hvad forskellen i forhold til

men jeg er helt med på at man godt kan effektivisere helt med på at man godt kan afbureaukratisere der har vi i

fælles interesse med liberal alliance

skal vi kigge fremad og der mener jeg godt

på de områder men omvendt må vi også se på at der er

på de offentlige udgifter i forhold til de demografiske forhold så så det her med at

få en nettonedgang i de offentlige

er

europæiske lande

i givet fald

i mindre omfang og noget tyder på at der har været

at man faktisk har en høj grad af offentlig finansiering af en række aktiviteter det vil sige at der er politisk opbakning til et rimelig fintmasket velfærdssystem

er vel baggrunden jeg tror godt vi kan tage en længere diskussion om

jeg spørge vil det sige at det

den danske velfærdsstat er det samfund i europa hvor man får mest for pengene det må jo

set bare vende tilbage til det første spørgsmål

naturgivne forudsætninger i dette lille land

at vi skal være de mest skatteplagede

det måske alligevel lå i besvarelsen

der har sagt at nu skal vi bare puste de offentlige udgifter op det tror jeg

har handlet om at man har sagt at man i jo langt hen ad vejen

og det kan man så diskutere jeg tror at vi har valgt at have et forholdsvis højt niveau og dermed ikke være sagt at der i forskellige områder i kommuner

er effektiviseringspotentiale

faktisk at danskerne får meget for deres

set også fair nok men jeg synes måske også

konkurrenceevnen ikke et vigtigere parameter at have fokus på

forhold til hvad det koster at leve

men der mener jeg faktisk at de penge som virksomheder

til de offentlige udgifter som også er med at til øge konkurrenceevnen

i forhold til infrastruktur i forhold til uddannelsesniveau i forhold til

også en sammenhæng mellem det vi taler i skat

fra virksomhedernes og husholdningernes

to og fyrre procent over eu gennemsnittet af de andre seks og tyve eu

af alle eu lande når man måler

og alt muligt andet

og handler vi kan tage sådan noget som benzin det er steget

men øl og vin er steget omkring ni procent det oplever folk jo

men hvis ordføreren lægger op til at vi skal have en

tak til liberal alliance for at rejse debatten her som giver en god mulighed for at tage en ideologisk tilgang til

vi har jo liberal alliance som har til målsætning at den fælles velfærd

staten som helhed skal drosles så meget ned som overhovedet muligt

hvis vi går videre

udtalte at det kan være meget svært at skære direkte hårdt ned i velfærden

sagde at hvis bare vi får det offentlige til at

og det har han jo ret i hvis man virkelig lader det fælles vokse mindre end den rigdom som

fra det meget klare standpunkt fra venstre kommer vi jo så over til vores nuværende regering

gav udtryk for nemlig at det offentlige det fælles

hvert fald mindre end de to 2¼

som den fælles økonomi vokser med og dermed

den fælles velfærd skal vokse i samme takt som den fælles økonomi vokser sådan at vi bliver ved med at have nogle skoler plejehjem

daginstitutioner og hospitaler

sammenlignet med samfundets rigdom i almindelighed er fuldt på højde med

og jeg synes sådan set at det er fint at liberal alliance synes at vi har brug for at få

lodret uenige med liberal alliance men det er jo

alene vil lade den offentlige sektor vokse med samme takt som resten af økonomien er det ikke korrekt forstået at enhedslisten har

at enhver skal yde efter evne og nyde efter behov

det tilbage efterfølgende som vedkommende

der sådan set er hundrede procent beskatning

bliver det jo meget dyrt at

få det tilbage som som man i fællesskabet finder ud af man har behov for er det ikke

sådan vil vi også gerne have at samfundet engang ser ud at vi alle sammen prøver

samle det sammen der er brug for og vi deler det ud fra de behov det enkelte menneske har det synes jeg

vision og tak for at liberal alliance gør mig opmærksom på

i min egen familie praktiserer vi således også dette yde efter evne

for i familien ved vi at vi alle sammen vil hinanden det godt vi er beslægtede ved

er genetisk programmeret til at ville tage sig godt af deres børn

ikke på samme måde er solidariske med hinanden som vi er i familien der

om de ikke kan yde så meget mens de til gengæld overdriver deres behov så de kan få noget mere fordi man ikke har

gerne vil alle det bedste

at det er dem der har de bedste muligheder og mest magt og størst økonomi der tilraner sig mest

at dem der har mest magt og flest penge og

skal bestemme over alle os andre ud fra den magt de har men det tager nogle år at komme

til at vi vi får fjernet dem der har for meget magt og for mange penge

som det overordnede diskussionsemne end om de der mere grundlæggende ting omkring levevilkår og så videre

er jo en kendsgerning at regeringen som enhedslisten

blandt andet foreslår at der eksempelvis skal ske

reguleringssats end den man har været vant til indtil nu

sin folkepension

netop den diskussion

dagligdags nødvendige ting såsom at fylde benzin på bilen og have varme på hjemme i stuen og varm mad

er vi lodret imod og det er vi vi har sagt fra over for den del af regeringens udspil

og diskutere det

hvad her behovsdiskussion hvordan vil ordføreren skelne den behovsdiskussion ud fra præmissen om at vi jo ikke alle sammen har

kan blive enige om at den enkelte i familien har behov for det

skal gøre jeg har stor tillid til at det sker i familierne

et fint billede og hvis vi kunne udvide det billede til at gælde hele

er nogle kapitalister som

udbytter andre mennesker og kun tænker på deres egen rigdom

mest interessant var at det enkle spørgsmål jeg stillede til dansk folkeparti

kan garantere at man ikke går med i en aftale der

på barsel er med til at tage penge fra syge

får fjernet dem med magt og mange penge

man skal fjerne mekanismen der gør at nogle kan berige sig på andres bekostning altså

ikke skal kunne tage penge fra andre altså ikke kunne berige sig på andres indsats desværre er det jo sådan i dag

det fordi de har arbejdet rigtig rigtig meget

har nogle mekanismer nemlig i økonomien der gør at man kan berige sig på andres indsats og det er det vi gerne vil fjerne så det er mekanismen

nogle der ikke laver noget

producere noget

men det er jo ikke sådan

blev betydelig højere i

og det skal være os alle sammen som sørger for at dem der ikke er i stand til at arbejde dem der er syge og dem der på anden måde

får hjælpen helt selvfølgeligt det er noget andet

den som har magt over en virksomhed er i stand til at berige sig på at de ansatte arbejder men ikke får det i løn som svarer til den værdi deres arbejde

jo det der er mekanismen og det behøver jeg vel ikke forklare liberalister det er jo sådan

at dem der er bedst til at tilegne sig værdier

i oktober måned har været en meget dyr fornøjelse for danskerne

og halvtreds million kroner om måneden har danskerne danskerne fået i ekstra skattestigninger

regeringen sidder perioden ud

det vil betyde tab af arbejdspladser

velfærdstab der er nemlig intet statistisk belæg for at sige at det giver bedre velfærd at man hæver skatterne

argumentation for at man får bedre sundhed at man får bedre uddannelser ved at hæve skatter og

statistisk bevis for er at når man hæver forskellige typer af afgifter som regeringen har foreslået her i forbindelse med finansloven for eksempel no

lukker produktion ned i danmark og man taber arbejdspladser i danmark når man hæver skatter

det der skal til er en reform af hele opfattelsen af

til for at drive en ordentlig offentlig sektor når vi ikke har verdens bedste sundhedssystem i danmark når vi ikke har verdens bedste

man jo se på hvad man kan gøre for at få det bedre inden

den økonomiske ramme man nu engang vælger at have til rådighed og der handler det altså ikke om blot at skrabe flere penge ind men at sørge for at der bliver produktion og udvikling i danmark så vi også kan finansiere et velfærdssamfund i danmark for vi skal have

vil man også øge skatter og afgifter man vil øge boligbeskatningen og samtidig også lave en underlig form for aldersdiskrimination

dansker hvis man er over folkepensionsalderen

reelle skattelettelser det er en reel prioritering af at det skal være billigere

så det der

at skabe ny vækst og velstand og nye arbejdspladser

topskatteyderne betaler langt mere i danmark end tilfældet er i de lande vi normalt sammenligner os med

regeringen i at man skal forhøje beskæftigelsesfradraget det skal være sådan at der er

at gå på arbejde ved at hæve beskæftigelsesfradraget

er tryghed om økonomien og at boligskatterne holdes i ro regeringen vil jo gøre det dyrere at være boligejer ved at mindske rentefradraget det vil være gift for et boligmarked som i forvejen er hårdt presset af den økonomiske krise og det vil presse mange familier så hårdt at de kan risikere at måtte gå fra hus og hjem så vi skal sikre tryghed om boligejerne for den samlede økonomis skyld og det kan man også gøre ved at fastfryse den kommunale ejendomsskat grundskylden på det nuværende niveau så de store skattestigninger der er lagt op til med de sidste vurderinger annulleres

det også vigtigt at man holder forbrugsafgifterne i ave for hver eneste gang

ender vi med at sende arbejdspladser omsætning og udvikling ned syd for grænsen i dag er det sådan at en meget stor del af den danske ølproduktion

chokoladevarer og en masse andre varer som man køber ind i detailhandelen

så man beholder arbejdspladserne og udviklingen

produktion i danmark investeringer i danmark skal man også kigge på virksomhedernes omkostninger og derfor skal vi have selskabsskatten ned så virksomhederne vil investere i danmark

det var ikke en blomst som var groet

og historisk meget ned da vi gennemførte den sidste skattereform men den skal vi

regeringen vil afskaffe boligjobordningen det vil jo gøre det dyrere at være dansker

for det danske samfund fordi vi kommer til at miste den udvikling der er i at håndværkerne laver hvidt arbejde i danmark

sort arbejde så vi vil altså rulle mange af de nye skatter og afgifter som regeringen har lagt frem tilbage så det bliver billigere

mikkelsen sad indtil

det kunne have ladet være med at

det konservative folkeparti internt i den regering

at man ikke skulle bruge så mange penge i den offentlige sektor

alle herre ole birk olesens kammerater i det radikale venstre

som kæmpede for at man skulle holde udgiftstrykket nede

inklusive det radikale venstre argumenterede for

ro i forhold til det pres der var fra hele folketingets side vores ambition

højere

anker jørgensen smed tøjlerne i nitten to og firs og en borgerlig regering

konservative startede

gjorde man anker jørgensen kunststykket efter og øgede

i anker jørgensens sidste år jeg

eller om det var en udvikling som venstre gerne ville

reformer det forfulgte vi i nullerne sammen med venstre

efterlod vi et stærkt og sundt danmark hvis vi havde haft halvfems mandater i folketinget

men alle andre partier

radikale venstre var for at man skulle øge udgiftstrykket

afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på mandag den ellevte juni

og tolv og to tusind og tretten venstre støtter forslaget om mulighed for en hundrede og femten procent afskrivning af nye driftsmidler og vi glæder os over at det er lykkedes at komme frem til en aftale om et af de bedre forslag i regeringens udspil

når regeringen nu lagde det her forslag på bordet

skulle handles hurtigt usikkerhed omkring virksomheders investeringer er bestemt ikke gavnligt for dansk økonomi og derfor hjælper vi gerne regeringen i denne sammenhæng

at få lukket sagen så der er vished for hvilke vilkår der gælder når virksomhederne skal træffe vigtige beslutninger om deres investeringer

finansministeriet forudser at der på sigt ikke vil være positive beskæftigelsesmæssige konsekvenser af forslaget vi stiller os dog med

det forbehold positive over for de investeringer og heraf følgende arbejdspladser som forslaget skaber her og nu

tre år to tusind og tolv

og fjorten at der er en positiv beskæftigelsesmæssig effekt

så kommer den negative konsekvens efterfølgende og

så forstå på finansministeriet at de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af forslaget som

så ikke er korrekte finansministeriet har ændret på vurderingen i forhold til to tusind og

under udvalgsarbejdet men som sagt giver det virksomhederne forbedret likviditet her og nu og det er gavnligt og det løfter beskæftigelsen fint jeg er nødt til i den her sammenhæng

at fremhæve at regeringen jo desværre har et andet forslag til behandling i folketinget samtidig nemlig forslaget om at begrænse virksomhedernes mulighed for at fremføre underskud skattemæssigt det kommer til at koste virksomhederne likviditet i næsten stort set samme omfang

derfor er det en besynderlig zigzagkurs som regeringen fører i forhold til erhvervslivets vilkår der er ingen tvivl om at det danske samfund

skriger på vækst og vejen til vækst

at sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet og

beskeden af karakter og desværre kortvarigt

bidrager forslaget her jo heldigvis til det

vi kan sikre os at erhvervslivet har de bedste muligheder de bedste rammevilkår til at sikre vækst i beskæftigelsen til at sikre danske arbejdspladser derfor har venstre også meldt klart ud i forhold til regeringens skatteudspil

skal indeholde en erhvervsskattepakke som forbedrer virksomhedernes skattemæssige forhold for kun gennem

kan vi sikre den vækst der er så afgørende for at der kan skabes

vores velfærdssamfund fremover og det er med de ambitioner at venstre går til forhandlingerne

en kommende skattereform vi vil sikre at skatten reelt kommer ned og vi skal have løftet og forbedret de skattemæssige vilkår vi byder vores

vi har brug for at det er attraktivt for vores virksomheder i danmark at fortsætte med at investere i danmark men vi har så sandelig også brug for at omverdenen finder det interessant

vi skal tiltrække flere investeringer fra udlandet og ikke som

vil begrænse lysten til at investere i landet vi skal med andre ord sørge for at virksomhederne bliver mødt af en helt anden tilgang på skatteområdet end den regeringen hidtil har lagt for dagen nemlig

øge skatter og afgifter vi har brug for at

konkurrenceevne bliver forbedret vi har brug for at de skattemæssige vilkår vi byder vores virksomheder gør at det er attraktivt at investere og skabe arbejdspladser i danmark derfor er der brug for langt mere end dette forslag men som sagt indgik vi en aftale med regeringen i mandags og den står vi naturligvis ved og vi støtter derfor

på grund af at danmark har et problem som overskygger alle andre nemlig mangelen på arbejdspladser alt for mange af vores naboer familiemedlemmer og venner har måttet veksle deres lønseddel til en fyreseddel og unge har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet i herre lars løkke rasmussens regeringstid blev der konsekvent set den anden vej alt imens der hver eneste dag forsvandt hundrede og tredive arbejdspladser ud af landet

to et halvt år i træk mens herre lars løkke rasmussen var statsminister i danmark fik en hundrede og tredive danskere altså hver eneste dag den besked vi alle frygter mest du er fyret

vores produktivitet svandt i samme periode ind og nærmede sig frysepunktet

danmark er i udvikling fra nord til syd efter krisen er der igen håb og fremgang citat slut denne regering har ikke fantasiforestillinger om at alt er rosenrødt hverken dengang eller nu vi har derimod set bæstet i øjnene og stoppet stoppet tabet af arbejdspladser vi har vendt recession til vækst vi har kickstartet økonomien

nye arbejdspladser det er arbejdspladser der er hårdt brug for og

jeg særlig glad for den brede aftale der støtter

om at skabe arbejdspladser med et investeringsvindue samtlige

partier er blevet enige om at øge og fremrykke erhvervsinvesteringer med henblik på at øge produktivitet konkurrenceevne vækst og beskæftigelse dette investeringsvindue vil gøre det muligt for danske virksomheder at investere i ny og hårdt tiltrængt driftsteknologi apparatur og maskiner og få en præmie for det det skaber syv

arbejdspladser i to tusind og tolv og tretten og giver et tiltrængt løft af vores slunkne produktivitet finansieringen er soleklar skruen strammes om de virksomheder der ikke betaler deres skat fyldestgørende i grunden er det en lidt underlig laden stå til i forhold til skattelovgivningen som skiftende venstreministre har tilladt de seneste år

vi rigtig glade for at folketingets højreorienterede partier nu endelig anerkender behovet for at sætte gang i dansk økonomi og løfte vores produktivitetsniveau

betalt med noget så simpelt som at bede nogle virksomheder om at betale et korrekt beløb i skat ligesom alle andre almindelige mennesker bliver bedt om

der dem som absolut vil finde hår i suppen som siger at investeringsniveauet så falder igen i de efterfølgende år

bare sige at det her lovforslag netop sigter på at bidrage til at sætte gang i dansk økonomi og dermed få gang i et selvbærende opsving så der ad den vej kommer flere investeringer

igen skaber flere investeringer målet og midlet er derfor krystalklart ved midlertidigt at forbedre afskrivningsreglerne for erhvervene vil virksomhederne øge og yderligere fremrykke investeringer til nu hvor ledigheden er alt for stor

står over for vigtige investeringer i produktivitetsforbedringer og grøn omstilling socialdemokraterne støtter helhjertet forslaget og opfordrer til flere brede aftaler om skat skabelse af arbejdspladser og ny vækst så fyresedlerne igen kan byttes ud med lønsedler da enhedslistens og socialistisk

herre ole

lidt fat i den retorik som bruges fra

anspore til lidt ærlighed i den offentlige debat så man ikke bilder folk noget ind som de tror er noget andet end det i virkeligheden er når man som herre thomas jensen står

er det kun det halve billede altså der kommer syv

arbejdspladser mere forventer regeringen de første to år men der er så færre arbejdspladser i de efterfølgende fjerde femte sjette syvende år så alt i alt frem til to tusind og tyve

skylder vi ikke for den offentlige debats kvalitets skyld og for at vælgerne kan forstå

at man rykker nogle arbejdspladser som ville have været i fremtiden til i stedet at være

man skaber således ikke syv

det jeg siger herfra det jeg siger er at vi får skabt en fremrykning af nogle investeringer fordi det

to tusind og tolv og tretten vi mangler arbejdspladser i danmark samtidig siger jeg også til det cepos argument der har været ude i offentligheden og som jeg kan høre at herre ole birk olesen udmærket

formål med den her kickstart af dansk økonomi og også det her investeringsvindue netop at få gang i økonomien sådan at der kan komme gang i et selvbærende opsving

at virksomhederne af egen drift begynde at investere mere og gøre det på den rationelle måde som de

skal det her føre til et selvbærende opsving som

regeringens egne tal de tal der kommer fra finansministeriet

negativ effekt således at man

syv hundrede og halvtreds færre arbejdspladser ud af det ved den her øvelse

jo ikke noget cepos argument jeg synes bare

folk motiveres til at yde en ekstra indsats og at virksomheder motiveres til at

det er det reelle budskab til befolkningen

på en nemmere måde så man ikke behøver at gøre det andet

det der er baggrunden for at man hele tiden ophøjer de kortsigtede virkninger og glemmer at tale om de langsigtede virkninger

sørger for at skabe nogle arbejdspladser

kommer der et selvbærende opsving som skal skabe endnu flere arbejdspladser på længere sigt

og tretten skaber nittentusinde

det en ambitiøs reformregering der sørger for at skabe det som danskerne har behov for nemlig

som viser

siger ordføreren

ved at gennemføre det her skylder man ikke befolkningen at sige det

om herre joachim b olsen har lyst til at lade vandet her i folketingssalen for at få varmen må

op til ordføreren selv men i hvert fald for dansk økonomi er det rigtig rigtig

det vil også have en gunstig effekt på længere sigt hvis vi får skabt en kickstart af dansk økonomi i dag

kan få sat gang i et selvbærende opsving så dansk erhvervsliv selv kan prioritere

at ændre i afgiftsstrukturerne så de selv kan vælge

for at øge deres produktivitet øge deres konkurrenceevne

muligheder for at konkurrere på verdensmarkedet det er sådan et selvbærende opsving der jo er målet for den her regering men vi må lige hjælpe dem med at løbe det i gang og det er det vi er i fuld gang med jeg er også glad for at liberal alliance

lo og ftf lønmodtagere som bliver løftet ud af topskatten

bidrag til at sikre at de lo

bliver ramt af topskatten vil yde en ekstra indsats derudover

at helt almindelige lønmodtagere kan komme i arbejde

og på længere sigt er målet selvfølgelig at vi får sat gang i dansk økonomi

her selvbærende opsving og sådan at dansk økonomi igen

herefter er det dansk folkepartis ordfører herre

her på talerstolen herre thomas jensen fra socialdemokraterne

udtaler at der er nogle

argument kommer fra socialdemokraterne

primus motor på på det her forslag

som helst der kommer med de her såkaldte hår i suppen

selve finansministeriet

dokument et notat den fjerde juni hvori der står at

brugt tid på at læse for der er kun en side at læse

med betydelig usikkerhed

allerede ligger en betydelig usikkerhed

det er en glædelig ting at vi kan fremrykke nogle investeringer

også glædeligt at vi kan skaffe nogle job på den korte bane men det er altså en uomtvistelig sandhed at det er forbundet med

i to tusind og tolv og to tusind og tretten sådan som

jeg vil også gerne nævne at

med to tusind og fjorten derfor er

bare er en festdag det her hvor vi bare kan sige at

konverteret syv

nogle investeringer og tak for det jeg synes det er fint at vi giver de her initiativer og de her nye muligheder til vores erhvervsdrivende

men jeg er nødt til at sige at det ikke

hvem som helst som har fundet de her hår i suppen det er faktisk finansministeriets egne medarbejdere

fordi det på længere sigt vil styrke beskæftigelsen

her og nu gør mere for at stimulere beskæftigelsen at vi simpelt hen får flere i job investeringsvinduet

medvirke til at forny og effektivisere virksomhedernes produktionsapparat hurtigere end ellers samtidig opnår vi den gevinst

forbedrer beskæftigelsen med tusind ekstra job allerede i år og seks tusind fem hundrede

jobeffekten isoleret set vil være tæt på nul men det forhold at vi kan lykkes med at løfte danmark ud af krisen hurtigere end ellers kan jo også i sig selv sikre flere job så der er dynamik i det her

fald den tilgang vi har til det

bidrager forslaget til at der kommer gang i væksten i danmark

af investeringer

er at regeringen erkender at hvis man gør det mere profitabelt for virksomheder

kan man få flere arbejdspladser ud af det

får man flere arbejdspladser ud af det derfor støtter vi dette forslag fordi det letter virksomhedernes skat og på den måde

giver os flere arbejdspladser i danmark det problematiske i lovforslaget er at regeringen kan bruge det til at hævde at den skaber arbejdspladser ved at gøre virksomhedernes skattebetaling mindre i en kort periode for så bagefter at øge

tallene fra finansministeriet viser hvad resultatet af det er og jeg må hellere læse dem

en selvstændig pointe at regeringen ikke

tusind arbejdspladser i danmark her er tallene fra finansministeriet i to tusind og tolv skaber denne lov ifølge regeringen tusind arbejdspladser

tusind og tretten skaber den seks

halvtreds arbejdspladser i to tusind og femten begynder det allerede at gå nedad

tusind og seksten tabes der to

arbejdspladser i to tusind og sytten tabes der tre tusind arbejdspladser i to tusind og atten tabes der to tusind syv hundrede og halvtreds arbejdspladser i to tusind og nitten

tusind og tyve tabes der tusind arbejdspladser så fik vi det slået fast for fuldstændighedens skyld

det man skal være opmærksom på er at hvis man vil have varig vækst og velstand

flere arbejdspladser i danmark så skal man permanent gøre det som regeringen med dette lovforslag gør midlertidigt nemlig at lette skatten for virksomhederne

som i høj grad kommer fra den danske skattestruktur skal være mindre og de skal være permanente kun sådan

permanent flere arbejdspladser det gode er som sagt at regeringen erkender at skattelettelser er vejen til flere arbejdspladser det dårlige er

alt andet lige er det med til at sætte skub

i økonomien og også give nogle investeringer

og tretten men det er rigtigt at på

vi får lavet en skattereform som ansporer til investeringer i det danske samfund som gør det lettere og billigere at være virksomhed

vil det være med til at betyde at virksomhederne forhåbentlig vil investere lidt mere lidt hurtigere lidt kraftigere

på den måde sikre noget produktion og nogle arbejdspladser i danmark og så skal vi sørge for og det håber

at regeringen konstruktivt være med til at sikre nogle optimale produktionsvilkår og investeringsvilkår

regeringen jo god tid til de forhandlinger når der bliver så mange trepartsforhandlinger længere

kan blive enige om at det der er forudsætningen for vækst i danmark er nogle ordentlige produktionsvilkår til danske virksomheder

skattevilkår til danske virksomheder så vi bakker op omkring forslaget som

er et lillebitte skridt i den rigtige retning i

men der er brug for nogle andre aktioner for at sikre væksten

meget positivt

alle folketingets partier

centralt initiativ som kan bringe danmark videre og bidrage til at danmark kommer igennem krisen der er nemlig behov for at styrke erhvervslivets investeringer hvis danmark skal komme i gang forslaget vil

medvirke til både at forny og effektivisere virksomhedernes produktionsapparat

bidrage til øget produktivitet og samtidig på den korte bane sikre en forbedring af beskæftigelsen med tusind ekstra job i år og seks tusind fem hundrede til næste år det er vigtigt i en tid hvor mange danskere går uden arbejde og faktisk har lyst og brug for at få et job samlet set bidrager forslaget altså til at vi sætter gang i væksten i danmark jeg vil også gerne benytte lejligheden

af det her initiativ vi gennemfører en kontant job og investeringspræmie til danske virksomheder og vi finansierer den varige udgift ved

folketingets partier fortjener stor tak for at vi kan gennemføre forslaget i løbet af ganske få dage som flere

grundlag således at de kan træffe investeringsbeslutninger vel vidende hvilke vilkår der gælder derudover skal jeg naturligvis understrege at jeg vil bestræbe mig på at besvare alle udvalgsspørgsmål hurtigst muligt og ser